to

er

et

men

så

eller

store

rosen og

over

resultere i

dem eller

for eksempel

lave

hvis det her

argumentere for

lever

at

man i

sikre

man

det her er jo noget af

en kort

så går

deltage i

at

egentlig narrer hvem

det er

i

en henvendelse fra eu

ind

strid

er

jan

vil man se rigtig

tage

skal

at

en

for

arbejder

en kiosk

det

hen

synes